og firs

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa

redegørelsen vil komme til forhandling den syvende april to tusind og femten udenrigsministeren har endvidere meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om europarådets virksomhed og danmarks deltagelse

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervsfremme og støtte totusinde og femtende

gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

v fire og tredive af jacob lund peter juel jensen pia adelsteen liv holm andersen og charlotte dyremose

stemte seks og firs

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og tredive

om forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af ole hækkerup jeppe mikkelsen karina lorentzen denhardt og per clausen

for stemte fem og halvtreds imod stemte syv og fyrre

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og tredive af peter skaarup karsten lauritzen simon emil ammitzbøll og mai mercado

lovforslaget er vedtaget

at udtale sig

lovforslaget er vedtaget

ønsker nogen at udtale sig da det

og vil nu blive sendt til statsministeren så prøver vi

samtalerne dæmpet eller lagt udenfor så vi kan fortsætte folketingets forhandlinger

her i slutningen af to tusind og femten og derfor giver det rigtig god mening at afvente kommissionens

i folketinget senere kan tage

hvad handler det her lovforslag

stilling til ministrenes lønforhold indtil den vederlagskommission som man har nedsat kommer med et resultat det fremstår af bemærkningerne som om der så vil foregå en drøftelse af det der kommer fra vederlagskommissionen men det passer jo ikke

den her kommission at man ikke har de sædvanlige krav til hvad kommissionen skal leve op til når der nedsættes kommissioner i det her

vide det må ikke koste noget og så må det ikke reducere arbejdsudbuddet disse to væsentlige krav rejses ikke her for her er der større ting i spil

det synes jeg faktisk er lidt interessant at den helt almindelige måde at håndtere politik på er sat ud af spil de sædvanlige krav de sædvanlige regnemetoder de gængse regnemetoder

rejse det spændende spørgsmål

hvorfor et forslag fra venstre der kom i to tusind og tolv om at lave

klogt og dygtigt af samme grund har man selvfølgelig været omhyggelig da man nedsatte vederlagskommissionen her sidder kun mennesker der har dyb indsigt i hvor hårdt det er at sidde på samfundets ledende poster tidligere politikere tidligere ministre nuværende og tidligere topembedsmænd som alle sammen har det udgangspunkt at det er rigtig hårdt og tungt og slidsomt

have ansvar og derfor må det også være sådan at man skal kunne få en god løn for

det her handler om at politikerne skal have mere i løn

sikker på men man sætter i hvert fald ikke folks løn

vi kan jo ikke forringe menneskers vilkår det gjorde man ikke tværtimod var præmissen vel i udgangspunktet at menneskers vilkår skulle forringes

forholder det sig anderledes

jeg synes i grunden at det er lidt flot at man forsøger at give indtryk af i dag at nu fremlægger man et forslag hvor man sådan af anstændighedsmæssige grunde og på grund af politiske beslutninger man har truffet tidligere vil begrænse ministrenes lønudvikling når det bare handler om at vinde tid til efter næste valg hvor man så kan få vedtaget

de nødvendige forbedringer

minde om hvor hård politisk kamp det har krævet at få ændret pensionsalderen for folketingspolitikere så den følger andre menneskers efterlønsalder

bemærkelsesværdigt at vi stadig væk har den opfattelse at politikere i det her land skal pensioneres samtidig med at andre mennesker går på efterløn selv om vi godt ved

mange mennesker der ikke går på efterløn og vi vist nok stadig ønsker at alle helst skal arbejde indtil de bliver firs men der skal ingen tvivl være enhedslisten vil ved enhver lejlighed stemme for selv den mindste forbedring og det finansministeren kommer med her er jo en forbedring den er som sædvanlig når der kommer forbedringer fra finansministeren lille og kortvarig og man kan frygte hvad der kommer bagefter men det skal ikke forhindre

at nyde dette sekunds glæde og derfor stemme for

i vedtager jo selv reglerne for hvor meget i skal have i tør ikke

det tør vi godt i venstre og derfor kom vi med forslaget om en vederlagskommission

vi også sagt fra starten af at vi

vores egne vilkår i hænderne på den vederlagskommission vi lover at

var der et bredt flertal for at udlicitere det her

man beder nogen om at se på lønvilkårene og så lover man at følge det de kommer frem til hvis så bare det var et princip man kunne sprede lidt bredere ud så man på skattekommissioner og velfærdskommissioner og den slags også ville love at man gennemførte det som de kom frem til så tror jeg at man kunne få et meget mere effektivt velfærdssamfund med lavere skatter mere frihed og mere vækst

det skal ikke være nogen hemmelighed at

som kristian jensen sagde synes at den samlede sum der bliver brugt på aflønning af folketingsmedlemmer er rimelig men vi synes at eftervederlag og pensioner er for gavmilde og at man kunne spare på dem

i stedet for at udlicitere det til en kommission dengang det blev foreslået

vi synes da bare at man kunne nedlægge et ministerium eller flere

man både spare det samme i ministerløn men også en række medarbejdere og dermed få en samlet større besparelse og det havde jo været mere

stemmer vi selvfølgelig for at fastholde det lønniveau der er for ministre fordi det ikke umiddelbart er vi tænker at der er brug for bruge flere

vi synes det er rart selvfølgelig at man diskuterer de her spørgsmål men man kunne jo ønske sig

for så vidt ikke kun lønninger men også

noget som den offentlige partistøtte som vi gerne så afviklet helt sådan så

partierne blev mere afhængige af deres medlemmer i stedet for alene

kunne bruge skatteydernes penge på det der er jo altid en tendens til at man selv kan bestemme hvor mange af andre menneskers penge man skal trække op af deres lommer til sig selv så bliver det som regel et lidt større beløb end rimeligt er men

stemmer vi da for at fastholde den lavere løn

ikke kun fordi der er socialdemokratiske og radikale ministre

sige at der har været rejst kritik af

at udbudslovsudvalget er kommet frem til deres anbefalinger

høringsproceduren som har været kort i betragtning af at den er foregået hen over jul og nytår vi undrer os også over

har skullet haste sådan

med dette vigtige arbejde

trods alt først i april to tusind og seksten at der er krav om

egentlig implementering

lidt længere forarbejde så vi tilslutter os den kritik men synes i øvrigt at der er gode takter i det lovforslag som ministeren her har lagt frem

skal jo sikre en mere effektiv konkurrence

ved at sikre at udbud

udnyttes optimalt og at omkostningerne både for det offentlige og virksomhederne i forbindelse med afholdelse af udbuddet bliver reduceret det vurderes at de økonomiske besparelser for det offentlige lander på i

når lovforslaget er indfaset det forventes dog med en vis usikkerhed at det offentlige vil opleve administrative besparelser

atten og frem de samlede økonomiske lettelser for for virksomhederne for erhvervslivet vurderes at lande på omkring halvfjerds million

disse besparelser sikres igennem en række initiativer hvor jeg gerne vil fremhæve innovationspartnerskaber bedre adgang for

herunder eksklusivaftale og den foreslåede mærkningsordning gennem innovationspartnerskaber vil regeringen give ordregiveren en ny og særlig procedure til udvikling og efterfølgende indkøb af nye innovative varer bygge og anlægsarbejder og tjenesteydelser i ét

derved gør man det muligt at indgå længerevarende partnerskaber det er positivt for et længerevarende partnerskab kommer ikke alene samfundet til gode i form af indkøb af de nyeste og mest innovative løsninger til konkrete opgaver det sikrer også at virksomhederne kan planlægge med

længerevarende perspektiv og dermed bedre indtjening for øje

til større økonomisk aktivitet og en højere beskæftigelse men det må selvfølgelig ikke være sådan at det alene er ordregiveren der dikterer hvordan løsningen skal udformes virkelig innovation kommer jo ikke ad den vej ved at man i detaljer dikterer hvordan innovationen skal se ud det må være op til virksomhederne naturligvis i samarbejde med ordregiveren at fremkomme med den bedste løsning det vil vi under udvalgsbehandlingen søge at få belyst nærmere

gerne fremhæve forslaget om at

deltagelse i udbud vi har jo mange små og mellemstore virksomheder her i landet over en bred front rent fagligt og branchemæssigt der er ingen tvivl om at der både i forhold til værdiskabelse og beskæftigelse er betydeligt potentiale i

udnyttet de initiativer og intentioner der er udtrykt i lovforslaget er for os at se overordnet gode og fornuftige

ser vi for eksempel på

brug af eksklusivaftaler

moderniseringsstyrelsen har har indgået er aftalen med atea as der er leverandør

offentlige atea er en storvirksomhed

oslo børs man har lavet en aftale der løber fra januar og femten til og med enogtredivete december

to gange forlængelse det giver ikke

for at blande sig der er også spørgsmål

det vil vi se på i udvalgsbehandlingen der er forhold om de socialøkonomiske foreninger og vi skal også have en diskussion om beløbsgrænserne for hvad der skal i udbud det vil vi arbejde konstruktivt med i udvalget men samlet set er der bestemt positive takter i forslaget som vi kvitterer

udbud og at det bliver nemmere for både det offentlige og for virksomhederne at bruge reglerne i praksis resultatet af udbudsloven vil være at det offentlige fra to tusind og atten og frem sparer op til otte hundrede million kroner årligt og for erhvervslivet vil der blive fjernet så meget bøvl og besvær at det vurderes at medføre lettelse for cirka halvfjerds million kroner årligt for danske virksomheder

tusind og tretten nedsatte regeringen et udvalg der skulle udarbejde et overskueligt

forslag til en dansk udbudslov det lovforslag vi behandler nu er baseret på udvalgets arbejde

blandt andet eus udbudsdirektiv og reglerne i tilbudsloven om køb af varer og tjenesteydelser med loven får vi som sagt et samlet sæt regler for udbud og jeg er overbevist om at bare det at vi samler reglerne i en lov kommer til at gøre det meget mere enkelt og klart for både det offentlige og virksomhederne fremover skal man for eksempel ikke annoncere mindre udbud og det vil også kunne være

den virksomhed der vinder et udbud der skal komme med omfangsrig dokumentation i dag er det

også noget omkring samfundsansvar i det her lovforslag for med loven bliver det også lettere at holde fanen højt i forhold til at udvise samfundsansvar når man indkøber blandt andet bliver det muligt at stille krav om bestemte mærker for eksempel miljømærker

jo rigtig godt nyt til alle landets

virksomheder der bliver nemlig indført et følg eller forklarprincip i forhold til at opdele kontrakterne på den måde bliver

det offentlige forpligtet til at opdele kontrakter i delkontrakter eller forklare hvorfor en kontrakt ikke kan opdeles opdelte kontrakter passer bedre til de små

virksomheders størrelse og kapacitet og på den måde

de have lettere ved at byde ind på de offentlige udbud barren bliver også sænket i forhold til hvor store krav der kan stilles til en virksomheds omsætning det åbner også op for de små og mellemstore virksomheder jeg synes også det

at bemærke at høringssvarene overordnet

bakker op om lovforslagets indhold blandt andet fordi lovene vil forenkle reglerne og skabe øget klarhed gøre det nemmere at arbejde med udbud men også fordi loven vil give mere fleksibilitet og bringe udbudsomkostningerne

gør loven reglerne for udbud enklere klarere og mere fleksible samlet set er forventningen at loven vil være med til at minimere udgifterne i forbindelse

helt overbevist om at de penge man sparer i kommuner

vil kunne blive brugt til at styrke velfærden på de områder hvor der er behov

kunne tyde på at vi ikke er helt i mål endnu hvis man kigger på lovforslaget er det meget sigende at selve lovbemærkningerne til

først starter på side seks og tredive det vil sige at vi har fem og tredive sider med lovparagraffer det tyder på at det stadig væk er en kende bureaukratisk generelt kan man sige at udbud grundlæggende er godt det giver øget konkurrence og derved får man en bedre pris

købekraft det har vi blandt andet set i forhold til mobil og bredbåndsdækning vi synes dog i dansk folkeparti at rammerne for at lave et udbud stadig er alt for

udbuddene det siger de fem og tredive sider med paragraffer i starten af lovforslaget jo også noget om man skal jo næsten have ansat konsulenter til at

udarbejde udbuddene vi har læst at det er cirka otte og halvfems procent af udbuddene der bliver vundet af nationale virksomheder hvilket indikerer at der ikke er nogen grund til store eu udbud det får vi nok ikke overbevist et flertal

da håbe på at man vil være med til at sætte beløbsgrænserne op for hvornår noget skal i udbud der er dog flere positive elementer i forslaget blandt andet at

gennem udbud det sker bla

ved at der gives adgang til at myndighederne og markedet kan tale sammen

led i forberedelsen og under selve udbudsprocessen der bliver også åbnet op for mere fleksible

er udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og der indføres indføres en ny udbudsform som led i etableringen af innovationspartnerskaber som det hedder det er også godt at der gives bedre mulighed for at små og mellemstore virksomheder også kaldet

offentlige udbud der er dog også nogle store knaster i forhold til eu udbud det er specielt inden for bygge og anlægsopgaver her oplever vi at der sættes store danske projekter i gang som skal holde hånden under den danske beskæftigelse til gavn for den danske arbejder og lønmodtager men

det ender med at det ikke er den danske arbejder det gavner det er også et stort minus ved dette lovforslag

man ikke sætter tærskelværdierne op

mener vi i dansk folkeparti helt klart at man burde gøre og det er noget

afslutningsvis kan jeg opsummere at vi synes der er gode ting i forslaget som trækker i den rigtige retning der er dog også nogle mangler som

for eksempel at vi ikke har hævet tærskelværdierne med det kan jeg sige at vi har en række spørgsmål som

vi vil forsøge at få afklaret i udvalgsarbejdet inden vi tager endelig

så fair som overhovedet muligt og hvor man behandler de forskellige tilbudsgivere

offentlige indkøb kan bruges af dem derude til at løse flere problemer på en gang

storebæltsbroer til bleer men der vil være rigtig mange

store offentlige projekter

nu kan købes ind på en mere intelligent måde for radikale venstre har det været vigtigt

kigge på hvordan man kan sikre at det offentlige og det private kan arbejde sammen inden man

er ret vigtigt at man kan have en dialog selv om

der skal være en fair konkurrence med nogle af dem der faktisk kan levere på områder hvor man ikke allerede i dag for eksempel har en løsning eller et færdigt produkt

rigtig godt at det offentlige kan snakke

private om hvordan man kan lægge tingene til rette derfor er vi rigtig glade for

der er kommet alt det her med innovationspartnerskaber

udviklingen sker lige præcis i spændingsfeltet mellem det offentlige og det private og hvor det offentlige som indkøber

intelligent måde jeg har besøgt blandt andet et projekt i holland

den laveste pris sagde de prisen er sådan her den er fast hvem kan løse flest problemer på én gang så kom der et projekt

motorvejen ned og brugte det man gravede ud til et reservoir til at samle vand

køre motorvejen ned gennem det sociale boligbyggeri

når nu man havde lavet en intelligent måde at købe ind på hvor man

prisen er det her konkurrerer på hvem der kan løse

helst ikke meget mere fem procent måske men i det lange løb jo som regel meget meget billigere fordi man løser flere problemer på én gang derfor er vi rigtig glade for de her innovationspartnerskaber med den erhvervsstruktur vi har i danmark er det også rigtig vigtigt at de små og mellemstore virksomheder kan komme med ind

derfor er vi rigtig glade for at man nu får mulighed for

udbud noget mere op vi vil gerne opfordre indkøbere rundt i landet til at tænke rigtig meget over hvordan man kan

fordi vi har mange små og mellemstore virksomheder det tredje der har været vigtigt for radikale

at når indkøberen gerne vil stille nogle kvalitetskrav

stille nogle krav om at det det skal være

svanemærket at det skal være fsc mærket eller at der skal være nogle særlige standarder

være så let som muligt for indkøberen at stille de her krav så vi giver dem nu den frihed rundt i kommuner og stat og andre steder hvor man køber ind

miljømærker så er det klart at

der vil være særlige situationer hvor man ikke har kunnet nå at få mærket som en lille virksomhed

byde alligevel og blive accepteret det er jo så det som kommunerne nu kan skrue sammen på den måde de finder rigtigst og vi mener i virkeligheden det er en stor forenkling

for at stille klare krav så alt i alt er vi rigtig glade for det

gerne skulle spare danskerne for op mod otte hundrede million kroner om året samtidig med at vi kan købe mere intelligent ind

købe meget mere innovativt ind

med det store milliardbeløb der købes ind for sidder med en kæmpe magt i forhold til at påvirke samfundsudviklingen i den retning som vi alle sammen

hvert fald giver udtryk for nemlig i retning af mere social og miljømæssig

og det er der bestemt nogle muligheder for i det her lovforslag normalt skal man jo ikke bruge kostbar tid i en ordførertale på at

man gerne kalde det brok men et lovforslag på fire hundrede og fem og tres sider høringssvar og høringsnotat på tilsammen to hundrede og seks og fyrre sider et bagvedliggende eu direktiv på fire hundrede og seks og firs sider som jo er facitlisten om man så må sige plus det løse for eksempel

på otte hundrede og seks og fyrre sider er ikke noget at snakke om hvis man har tid nok og vi har selv stillet op til det job her men man kan godt spørge sig selv om en uge til ordførernes forberedelse

kan stå for et nærmere kvalitetstjek for min skyld ingen alarm vi skal nok finde ud af at forholde os politisk til det men et lille spørgsmålstegn ved om det hastværk nu også er rimeligt for det er jo en kæmpe øvelse at sammenskrive gældende dansk lov og eu ret i én lov

måske fordi det skal gå så stærkt hvilket jeg i øvrigt ikke helt forstår

være implementeret i dansk lov den første april to tusind og seksten så vi når det jo nok selv om vi skulle bruge lidt længere tid i den her fase

hvor jeg især er noget kritisk er når jeg læser regeringens svar til det fælles høringssvar som en lang række græsrodsorganisationer fsc mærket verdens skove dansk naturfredningsforening mellemfolkeligt samvirke ibis

der sætter fingeren på et meget ømt punkt i dette lovforslag organisationerne

anerkender at der i lovforslaget er nogle forbedringer nogle bedre muligheder for at stille klare krav i forbindelse med med indkøb af

tjenesteydelser til det offentlige men organisationerne påpeger også at regeringen på en lang række områder slet ikke udnytter de muligheder der faktisk er i eus udbudsdirektiv for at offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser bliver brugt til at styrke menneske og arbejderrettigheder til at styrke social og miljømæssig bæredygtighed til at styrke kampen mod skattely og skatteunddragelse for der er flere muligheder i eu direktivet end der udnyttes i dette lovforslag ministeren bruger ikke mange kræfter på at forklare hvorfor man ikke vil følge organisationernes anbefalinger i den retning jeg forstår det ikke

har vi for en gangs skyld noget eu lovgivning der giver visse muligheder for at modvirke markedskræfternes hærgen og underminering af den sociale sammenhængskraft og gode miljøstandarder og så skal vi se en dansk regering der ikke

disse muligheder fuldt ud det synes vi er overordentlig pinligt dermed også sagt at det vil være afgørende for enhedslistens stillingtagen til det her lovforslag hvordan regeringen forholder sig til det i den videre behandling af lovforslaget og i hvilket omfang det kan lykkes at forbedre lovforslaget på det her punkt et andet vigtigt punkt der skal afklares

mellem de såkaldte bilag to a og bilag to b tjenesteydelser og den dertil hørende ændring af tærskelværdier og annoncering af udbud vil det føre til mere eller mindre privatisering og udlicitering af disse

og som jo nyder en vis beskyttelse mod udbudstvang det drejer sig om de sociale tjenesteydelser og her kan regeringen jo ikke være i tvivl om enhedslistens stilling vi ønsker slet ikke udbud af disse opgaver og hvis lovforslaget fører til mere privatisering og udlicitering af velfærdsydelser så er vi ikke med vi vil også gerne foretage en generel vurdering af konsekvenserne af lovforslaget fører det som helhed til mere privatisering og udlicitering af den offentlige sektor isoleret set kan det jo være fint at begrænse det offentliges omkostninger ved at sende opgaverne i udbud men hvis det medfører øgede udbud så har det jo en tvivlsom værdi set fra vores synspunkt enhedslisten mener at det er langt bedre at fjerne

enhver form for udbudstvang og så overlade det til den enkelte offentlige myndighed at vurdere i hvilket omfang og hvordan man vil sende opgaver i udbud man skal jo ikke glemme at formålet med det her direktiv er er at gennemtvinge ganske bestemte udbudsregler for at fremme udbredelsen af det indre markeds

så enhedslisten er jo ikke enig i selve formålet med direktivet det udelukker ikke at der kan være nogle forbedringer som gør at vi stemmer for men det må vi have afklaret i det videre udvalgsarbejde og så skal vi selvfølgelig nok

de administrative byrder både for det offentlige og for private leverandører sænkes liberal alliance mener at det er ekstremt vigtigt at udbygge det offentlige private samarbejde for at opnå bedre ydelser og bedre effektivitet i det offentlige derfor ser liberal alliance det som en vigtig opgave at smidiggøre reglerne om udbudsprocesser produktivitetskommissionen fremhæver at en af grundene til produktivitetsforskellen mellem europa og usa er at statsgrænserne er langt mindre barrierer for varer og arbejdskraft i usa denne forskel kan man ikke udligne da usa selvfølgelig er langt mere integreret men når man med dette forslag standardiserer på tværs af landene så der lettere bliver adgang for europæiske aktører på det danske marked og for danske aktører på europæiske markeder så kan man håbe på produktivitetsgevinster det er rigtig positivt at

der i lovteksten er blevet lyttet så meget til erhvervslivet som det er tilfældet i den eneste afvigelse fra

lovudkast er der ændret på forholdet til mærker det er las klare opfattelse at man skal lytte til erhvervslivet når de angiver at mærkningsordninger kan være uhensigtsmæssigt dyre for mindre og mellemstore virksomheder derfor bør man være fleksibel i forhold til om efterlevelse af de forhold som mærkerne står for kan dokumenteres på anden vis vi er enige i den kritik som flere af høringsparterne rejser af høringsperioden der har ligget over jul og nytår dette lovforslag er langt og komplekst og har væsentlig interesse for mange aktører ønsker man herinde at træffe så komplicerede beslutninger og kvalificerede beslutninger så må man give folk en rimelig mulighed for at

senere samling overordnet set er vi positivt indstillet over for forslaget men vores ordfører herre joachim b olsen vil gerne have mulighed for at få afklaret

forslaget fordi det trækker i den rigtige retning der kommer nogle bedre udbudsprocesser det bliver mere forenklet og det bliver mere

transparent men vi har langt større ambitioner sagen er den at hele markedet her som man vil opgøre til tre

helt anden form for politisk pres en helt anden form for gennemsigtighed og en hel anden mulighed for at flere virksomheder en hel palet

krav om at der skal være en vis

da vi selv sad i vk regeringen havde vi stor succes med det det fik presset udbuddene op

samtidig det fik skabt en masse innovation og nye måder at tænke på så vi skal

at vi får mere gang i udbuddene og

set på hvordan det bliver mere muligt for flere virksomheder at deltage i de udbud på et kvalificeret grundlag det konkrete forslag her vil give en bedre udbudsproces

muligt at få en bedre dialog mellem indkøbere og

en øget fleksibilitet i form af en større adgang til fleksible udbudsformer og det skaber jo mere innovation

have en dialog om hvordan man udvikle tingene og det bliver der

det bliver billigere eller ej jeg vælger at lytte til udvalget

se og det må så komme an på en prøve

hvert fald ikke fuldstændig afbureaukratiseret i forhold til hvordan man godt kunne gøre det

kortere end i dag det vil alt andet lige jo betyde en lidt mindre form for konkurrence det er så svært at måle på men det er klart at når fristen bliver kortere

vi risikere at konkurrencen bliver lidt mindre men alt i alt med de overskrifter der er i forslaget og de muligheder der er for implementering af en mere transparent form for konkurrence og en mere dialogpræget form for udbud så vil det

alle involverede

lavet et grundigt stykke arbejde og afleveret en rapport

regeringen og vi har jo

og flot udvalgsarbejde som jeg meget meget gerne

at man har kastet sig over og ind i

som særlig positive i forhold til den her lov

erhvervsforeninger og andre hvor de har klaget over hvorfor de ikke kan få lov til

med i betragtning

det vi sørger for nu kommer til at ske fremover det er godt for konkurrencen og det er godt for de små selvstændige derude så jeg synes virkelig at det er et rigtig rigtig

også af hensyn til de selv samme firmaer

et tilbud ind på en konkret

brugt mange skønne spildte kræfter på arbejdsopgaver som egentlig aldrig nogen sinde blev til noget nu kan man indsende sit tilbud overordnet rammemæssigt og det er først når man har fået den endelige godkendelse til at man skal udføre tilbuddet at man så skal benytte en masse arbejdstimer på rent

politisk temperament og hvor man nu engang kommer fra når man skal indkøbe

små børn ikke skal rende rundt i kaffeplantager og og plukke kaffebønner men synes at

gå i skole så findes der

hvis man nu er et andet gemyt og synes det er alle tiders at folk render rundt i kaffeplantager uden ordentlige forhold

billigst muligt ja så kan man gøre det efter politisk gemyt

som kan afgøre det så jeg synes det er en lov som giver mulighed for at man også kan agere politisk og det er rigtig godt

en række tekniske spørgsmål vurderinger og andet

i forbindelse med lovgivningen her som jo er omfattende

synes det rigtige vil være at jeg tilbyder

til en ret grundig gennemgang af hele loven her sådan at vi kan få vendt alle de detaljer man måtte ønske sig

jeg anerkender at det er omfattende og

får gennemført den her lovgivning så godt sige tak for opbakningen

går på er der som led i det her forberedende arbejde foretaget en vurdering af lovforslagets konsekvenser for danmarks muligheder for at leve op til de internationale konventioner og aftaler vi vi er part i eller har ratificeret om arbejde og menneskerettigheder og miljømæssig

jeg har ikke sådan lige kunnet finde den det er muligt jeg har overset noget

man via udbud kan stille krav om eksempelvis

i anden sammenhæng i eu vil arbejde for at vi kan få indført den regel ligesom vi har givet medløb til at kunne lave et såkaldt fair tax

så det er måden hvorpå vi prøver at tackle det men vi kan ikke med den her lov og den måde

vurdering jeg synes det er ret vigtigt at den bliver foretaget fordi det er teknisk kompliceret

rum ude i kommunerne ja det er jo

meget godt men det er vel ikke godt hvis der er plads til at lave politiske afgørelser i kommunerne som modarbejder eller strider imod de

internationale konventioner danmark har ratificeret omkring arbejde og menneskerettigheder og de aftaler vi eventuelt har indgået omkring miljømæssig bæredygtighed der har vi jo ansvaret for her i folketinget at lave en lovgivning der sikrer at de forpligtelser vi har tiltrådt internationalt ikke kan blive om man så må sige undermineretset

gennem fingre med ude i det lokale arbejde derfor synes jeg det er vigtigt med sådan en undersøgelse jeg vil høre ministeren

i sine indkøb heller ikke som almindelig dansker

nu engang synes er rimeligt men det kan man få lov til at bestemme her

man kan lægge det op til en god lokal politisk strid

hvis der er nogen der ikke har det så man kan gribe ind og gøre noget

det er årsagen til at regeringen ikke kan støtte de to beslutningsforslag

godt undervisningsmiljø det er sådan at det er fastsat i undervisningsmiljøloven

skolelederen skal sørge for at udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering mindst hver tredje år som blandt andet kortlægger uddannelsesstedets fysiske psykiske og æstetiske undervisningsmiljø

har eleverne også glæde af arbejdsmiljøloven som gælder

de færdes jo i de samme lokaler i arbejdsmiljøloven står

at et arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk hvis det ikke kan opnås gennem

skal der indrettes mekanisk ventilation arbejdstilsynet kan efter en konkret vurdering give påbud om at der skal ske en forbedring af luftkvaliteten og ventilationen kommunerne skal derudover overholde reglerne i bygningsreglementet når de bygger nye skoler og renoverer eksisterende her gælder det bla

at de danske regler og anbefalinger på området følger de norske og svenske anbefalinger for luftens co2 indhold som der ellers henvises til i begge beslutningsforslag

masseeksperiment i to tusind og fjorten viser desuden at der kan opnås meget ved at man opbygger nogle sunde vaner på skolerne

det lyder banalt men det gør faktisk en kæmpestor forskel i forhold til

folkeskoleforligskredsen har fået indført

nemlig et nationalt mål i reformen om at elevernes trivsel skal øges og som noget nyt bliver trivsel og undervisningsmiljø

gennem obligatoriske trivselsmålinger og det indgår blandt andet i trivselsmålingerne at spørgsmål om det fysiske undervisningsmiljø

fra august i år suppleret med et frivilligt modul der i særlig grad sætter fokus på undervisningsmiljøet på den måde kan både trivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen ses i en sammenhæng med det nye trivselsmål som er en del af folkeskolereformen det betyder også at kommunerne og skolerne får systematisk viden om hvordan

undervisningsmiljøet der er også et regelsæt der klart siger hvordan man skal leve op til de rammer

niveauet på en skole ikke er tilfredsstillende

kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet

af arbejdsmiljøloven og eleverne undervisningsmiljøloven betyder at

intentionen med enhedslisten og dansk folkepartis beslutningsforslag allerede

afviser beslutningsforslaget men ikke intentionen som vi synes er helt rigtig at der selvfølgelig skal være et godt

ikke lærer så meget

folkeskolereformen på den måde undergraves af at kommunerne ikke lever op til de regler der er

co så kan der jo desværre det ser vi inden for mange områder være nogle der gradbøjer regler det er aldrig i orden

er et regelsæt at man følger det tæt og at der er debatten i forhold til luftventilation

regeringen hurtigt kan lave det koster ikke noget ekstra det er bare at man tænker sig lidt om det andet er at undersøge om det de gør i

meget svært ved at se hvorfor regeringen dog ikke vil være med til noget så blødt og rundt og opfordrende som dette forslag

ville kunne fungere i danmark eller om den er unødvendig

der et eller andet vi kan lade os inspirere af skal vi kigge på det

arbejdsindsats kræver ilt til hjernen det gælder uanset hvilken alder man har desværre er indeklimaet ikke altid så godt på vores børns arbejdsplads i skolen rigtig mange skolebygninger er fra en tid hvor man havde andre standarder for udluftning og indeklima

klar over hvad det var for nogle materialer man brugte til at bygge skolerne med og hvilke konsekvenser det havde det betyder at der er mange klasselokaler hvor indeklimaet ikke er specielt godt et godt indeklima har stor betydning for indlæringsevnen hvis luften er tung udmatter det eleverne og gør dem trætte enhver kan vist forestille sig hvor meget mere modtagelig man er over for indlæring hvis den foregår i et miljø hvor luften er frisk det er også blevet videnskabeligt bevist i flere rapporter at forbedringer i indeklimaet

klart tegn på at dette er en vigtig problemstilling derfor er det også vigtigt at vi får gjort noget ved sagen så eleverne får de optimale betingelser at lære i i venstre er vi umiddelbart positive over for intentionen i begge beslutningsforslag ligesom forslagsstillerne vil vi gerne have en folkeskole som børnene trives i og hvor de er i stand til at lære og koncentrere sig derfor er det vigtigt at rammerne er i orden lad mig starte med at se på b fire og tredive som er fremsat af enhedslisten enhedslisten foreslår at det skal kunne pålægges kommunen at udføre en handleplan for at bringe indklimaforholdene i orden inden udgangen af to tusind og femten hvis ikke lovens krav bliver overholdt venstre mener naturligvis også at loven på området skal overholdes men det virker alligevel som en næsten umulig opgave at skulle sikre at det hele kommer i orden inden årsskiftet selv om vi gerne vil have et godt indeklima må vi også sætte nogle realistiske mål som faktisk kan overholdes derudover

dyr omgang hvis forslaget skal gennemføres i bemærkningerne nævnes det

det er ikke noget specielt konkret tal men i to tusind og tretten var der femhundrede og otteoghalvtredstusindfemhundrede og enogfirs elever i folkeskolen

162 kroner om dagen og på en år vil det svare til cirka fire hundrede og otte million million kroner det er ret mange penge

så på trods af de gode intentioner

både en indeklimaplan og en undersøgelse af lovgivningen i danmark kontra norge og sverige er gode ideer som vi i venstre umiddelbart godt kan støtte forslaget kræver i første omgang ikke finansiering men det er klart at vi må tage diskussionen om dette emne

når indeklimaplanen og den foreslåede undersøgelse er blevet foretaget

vi skal naturligvis have helt på plads hvad forbedringerne

indeklimaet vil koste og hvordan vi skal finde pengene pengene

vores bekymring er hvad økonomien i det her forslag på sigt det er også vigtigt for os stadig at pointere at

det er kommunernes ansvar at sikre at der er et godt indeklima i skolerne det skal det fortsat være

venstre ønsker et godt indeklima i folkeskolen på den baggrund er vi positive over for intentionerne i forslagene men vi finder b fire og tredive urealistisk i

forhold til mål og økonomi b fyrre virker mere realistisk men det er klart at elementerne skal være finansierede endelig skal jeg sige at da de konservatives ordfører ikke kunne være her

ikke enige med forslagsstillerne i at vi ikke allerede har klare rammer for det sådan som det er i dag for eleverne har allerede ret til et godt undervisningsmiljø hvor de kan lære på en sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig god måde det er en del af skolelederens opgave at sikre en skriftlig undervisningsmiljøvurdering som dækker over både det fysiske det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø for lærerne har vi altså skrappe krav i undervisningsmiljøloven som jo også kommer eleverne til gode derudover handler det selvfølgelig også om sund fornuft og gode vaner

for eksempel om udluftning frem for at vi skal til at lave mere bureaukrati jeg er med på at der er skoler der kan gøre det bedre end i dag men det er op til kommunerne at sørge for at de lever op til deres ansvar om et bedre indeklima både når de bygger nye skoler og når de renoverer med de nye rammer for folkeskolen

vi afsat fire milliard kroner ekstra som blandt andet kan bruges til lokaleindretning ligesom

fokusområde i trivselsmålingerne

hvordan eleverne oplever det fysiske undervisningsmiljø det vil selvfølgelig være et udgangspunkt for opfølgning på skolerne og ude i kommunerne og for at vi kan følge udviklingen så er det ikke helt uvæsentligt at sige at vi

socialdemokraterne kan derfor ikke støtte de to

er

jeg er sikker på at ordføreren som tidligere skoleleder også ved

et påbud om at lukke vinduet op så gør

derefter glemmer man det og derfor er vi havnet i det morads at halvdelen

vi har hårde fakta på bordet om vi ved at dårligt indeklima påvirker elevernes evne til at løse koncentrationskrævende opgaver negativt med op til femten procent det er faktisk rigtig meget derfor er jeg også enig med enhedslisten og dansk folkeparti i målet men vi ved også at helt simple ting kan batte rigtig meget man kan opnå meget ved at opbygge sunde vaner på skolerne med ret simple greb som

vi skal lave flere regler fra christiansborgs

fordi skolerne er ejet og drevet af kommunerne det er kommunernes ansvar at prioritere et godt indeklima

det gælder jo allerede i dag at at

vil jeg hellere bruge talerstolen her til at sende et meget klart signal til kommunerne om at

har man fundet i bunker af

og eleverne blev beregnet til at

procent er jo der hvor vi gerne vil hen det er der hvor nordmændene og svenskerne er men vi er altså reelt ved de nul

at der er så stor opbakning til at se

både for børn og unge og voksne er meget centralt for sf vi har

via lovgivningen sikret at lærerne er beskyttet når de går på arbejde og derfor er det selvfølgelig

naturligt at vi også sikrer at børnene beskyttes

gamle de er ikke vedligeholdt

udluftning og så videre og så videre flere undersøgelser har påpeget at dårligt indeklima har en meget negativ effekt på elevernes indlæring og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved vi har fra sfs side også sat fokus på problemet flere gange

for at kunne tænke og præstere og med den længere skoledag

er det blevet endnu mere vigtigt at vi sikrer ordentlige forhold for vores børn vi fik trivselsmål med i folkeskolereformen

er jeg glad for fordi det lige præcis sætter fokus på at selvfølgelig er det vigtigt at alle børn bliver så dygtige som muligt men det er også vigtigt at de trives så godt som muligt og lige præcis

kan sætte fokus på om arbejdsmiljøet for børnene er godt nok så i udgangspunktet

positive over for forslaget stillet af enhedslisten

reglerne er i dag sådan som lovgivningen er i dag sådan som hensigtserklæringerne er i dag så lever det sådan set op til det som enhedslisten efterspørger det som enhedslistens forslag

er jo at gå skridtet fuldt ud nemlig at kræve at arbejdsmiljø altså det arbejdsmiljø vi kender for

også skal omhandle eleverne det ser jeg ikke af forslaget her og jeg ser heller ikke at at enhedslisten har nogen

eller bud på de økonomiske aspekter i første del af det her forslag

er enig med ministeren i at der er taget initiativer

tiltag tilsyneladende er det ikke nok det må vi se på men så så vi gerne at vi gik skridtet fuldt ud og fik en arbejdsmiljølov som omhandlede de børn og unge som er i skolerne med hensyn til beslutningsforslag b fyrre den anden del af forslaget nemlig at regeringen skal overveje hvordan kravet

side gerne foreslå at

det er jo i hele landets interesse at alle børn og unge trives

og trives så godt som overhovedet muligt og det vi ser i dag er at det alt for ofte er den enkelte skole i den enkelte kommune som står med det her problem at man skal vælge

på et tidspunkt vil kunne lade sig gøre nemlig at vi får en decideret strategi for arbejdsmiljø også for børn så vi bakker op om intentionerne men vi støtter ikke enhedslistens forslag vi havde håbet det var mere ambitiøst men vi bakker op om b

at de radikales ordfører vil uddybe og stå ved når vi får en udvalgsbehandling af det her at

ønsker at sende et hyrdebrev og også eventuelt får en opfølgning fra kommunerne

havde vi så en arbejdsmiljølov for børn og unge

meget optaget

af og

konstruktive og mindst bureaukratiske af de to i

vi baserer lovgivning på viden og evidens

at de ikke ikke er baseret på viden og forskning og det er jo højst besynderligt

i godt og vel tre år først og fremmest er det store dyr i åbenbaringen vi har arbejdet med folkeskolereformen der kom en undersøgelse af det første rammeforsøg om

udarbejdet af rambøll som viste at et antal af de tolv skoler der var startet op var stoppet fordi der

havde været for få forældre der havde ønsket at have deres børn i

og samlet set kunne man konstatere at det faglige udbytte ikke var steget ved den her pædagogiske form alligevel fik vi så

alle skoler i danmark samtidig

man ikke bare kan øge fagligheden ved

regeringens egne undersøgelser har vist at der ikke er nogen direkte korrelation mellem bevægelse og forbedret kognition så alt i alt må man sige at den største reform i

ikke er forskningsmæssigt underbygget så er der mindre ting som for eksempel den aldersintegrerede undervisning hvor man laver et rammeforsøg vi har fra liberal

et rammeforsøg i gang lige undersøger hvad der er forskning på området

mindste i skandinavien og der har ministeren svaret helt klart

bare sige at hvis det var en opgave på universitetet

så derfor er det meget ulykkeligt at man åbenbart har den praksis

anvisninger på forskning og viden i øjeblikket forhandler vi om gymnasierne og

undersøge hvordan faglighed har udviklet sig over tid det ville være rigtig fint at kunne basere en reform

på en undersøgelse af hvordan det står til sådan gør man

hvor jeg kommer fra i det private erhvervsliv undersøger man tingene inden man gør noget nyt det må vi så se

gennemfører sådan en undersøgelse efter en reform og så er vi jo lige vidt

det skal laves om hvis vi får en borgerlig regering efter næste valg må det være noget af det som

vi virkelig sætter os for vejledning forsøg og lovgivning skal baseres på det vi ved

om luft i lokalet til børn ved vi faktisk er en direkte sammenhæng

godt indeklima at luften er

nu motivforsker jeg lidt finder det mere spændende

eller indføre nye pædagogiske koncepter og det kan man

er interesse for hvorimod det her med at indkøbe et filter

det koster fem og halvfjerds million kroner bare at evaluere folkeskolereformen

hvordan man bruger ressourcerne bedst kunne det være at der var noget at gøre i forhold til det

men spørgsmålene til

beslutningsforslaget vejer alligevel en del hvordan ser det ud med finansieringen hvordan

ikke har været tiltænkt en skole

hvor bureaukratisk bliver det der ligger på bordet når det bliver udarbejdet til egentligt lovstof så i

og vi er optaget af frihed for borgerne men frihed for borgerne er også i det her tilfælde at det enkelte barn kan sidde i et lokale hvor der er ordentlig luft så vi

i forhold til indholdet og vi vil lade lade vores endelige stillingtagen afhænge af

jeg vidste at den skole havde nogle meget meget små klasselokaler og

det var interessant at finde ud af hvor mange elever

et klasselokale og det viste sig at når man

læreren tolærerordninger har vi jo ikke så mange af for tiden

lidt i munterhed du bliver en jaget mand hvis du har ret sagen endte for mig at se lykkeligt for elever forældre og lærere

at bringe forholdene i orden det kostede fyrre million

nu lærer eleverne i langt højere grad

plads nævnt eksemplet fra silkeborg hvor

dispensation til at have fem og tredive elever i klasserne og jeg bad så om at få at vide hvor mange

den nuværende maksgrænse og det viste sig jo altså at silkeborg

loven som er vedtaget herinde noget andet er at man derude kan være fuldstændig anderledes stillet

jeg kan se at uret er

og lære af vores nabolande

det var selvfølgelig ikke særlig opmuntrende

investere overskuddet på cayman

opmuntrende deroppe var at opleve at der var mekanisk udsugning i samtlige lokaler og at eleverne fik et varmt måltid hvis vi bare

komme med alle deres pisa målinger og så skal vi overhale hele hele banden

vil skabe en skole hvor man kan lære så skal man

forslag handler jo ikke om at skabe nye udgifter det handler om

og ikke bare at gøre det så lovligt som muligt

skal tænke på om konstruktionen

bliver overholdt det

elever og studerende skulle være omfattet af arbejdsmiljøloven men en finansminister lykketoft sagde

at kaste den op i luften igen og se om ikke elever og studerende fortjener bedre

regler hvor der også er sanktioner dansk center for undervisningsmiljø har ingen sanktionsmuligheder

derefter

forslagene kunne samle et flertal i folketinget og det giver nogle spændende muligheder for at skabe bedre forhold og for at det her folketing lever op til den lov vi selv har vedtaget om at eleverne har et retskrav på

har tilkendegivet at de vil stemme for sf har sagt ja enhedslisten har også dansk folkeparti selvfølgelig og liberal alliance vil afvente udvalgsbehandlingen men mon ikke vi kan

i den forbindelse derfor vil jeg da opfordre ministeren til

jeg da i hvert fald selv gøre men det kan ministeren selvfølgelig

svare på lad mig bare lige

god ordens skyld slå fast at det her jo umiddelbart ikke kommer til at koste

for kl og regeringen så kommunerne medtænker

deres renoveringer og så for det andet en undersøgelse af hvordan de gør det i

udvalgsbehandlingen så endnu en gang tak også til regeringen trods alt selv om de

klokken tretten med første behandling af beslutningsforslag nummer b treogtredsende

jeg kigger nærmere på det beslutningsforslag sf har

i fællesskab har taget højde for det er med den begrundelse at regeringen

vi er helt enige i intentionen at virkelig skal tænke sig om

hvordan man bedst muligt forebygger mobning

at lovgivningen allerede i dag indeholder et ansvar og en handlepligt for skolens ledere og ansatte i forhold til at sikre alle elever et godt og trygt undervisningsmiljø uden mobning det er sådan at skolelederne efter undervisningsmiljøloven har ansvaret for at sikre at eleverne har et godt undervisningsmiljø og

fremmer elevernes udvikling og læring og det omfatter derfor også skolens psykiske miljø

hvis det er sådan at en elev ikke overholder skolens ordensregler værdiregelsæt og i øvrigt almindelige normer for god opførsel så skal

gennem samtaler med eleven og forældrene for det er klart at en så tidlig forældreinddragelse

der er ansatser til mobning lærerne og skolelederne har i alvorlige tilfælde pligt til at underrette de sociale myndigheder når der

kendskab til eller grund til at antage at en elev har behov for særlig støtte eller er udsat for overgreb det indebærer

at afklare årsagerne til elevers overtrædelse af ordensreglementer værdiregelsæt og iværksætte de nødvendige foranstaltninger

skal blandt andet indeholde en antimobbestrategi og være retningsgivende for god adfærd og respektfulde relationer

understrege at forældrene selvfølgelig har et medansvar for at sikre eleverne et godt undervisningsmiljø og derfor er det også skolebestyrelsen der fastsætter værdiregelsættet for skolen regelsættet skal udarbejdes i et tæt samarbejde med skolelederen og desuden bør

fra den samlede forældrekreds elevrådet og de ansatte hvis man som elev eller forælder finder at skolen ikke overholder gældende regler kan man henvende sig til folketingets ombudsmand og med oprettelsen af ombudsmandens børnekontor i to tusind og tolv er børns adgang til ombudsmanden og sager om børn i øvrigt sat ekstra i fokus i forbindelse med oprettelsen af børnekontoret er ombudsmandens virksomhed også

varetager opgaver i forhold til børn og derfor omfatter det blandt andet også private skoler hvis vi kigger på folkeskolereformen som en bred kreds af partier er en del af så er et af de tre nationale mål at følge udviklingen i elevernes trivsel jo en af nyskabelserne at vi både følger den faglige udvikling så alle bliver så dygtige som de kan uanset social baggrund

vi også vil være sikre på at det er på et fundament af solid trivsel og at elevernes trivsel styrkes

igennem den nye trivselsmåling som kommer

forholder sig til det fysiske

simpelt hen helt specifikt spørgsmål som kan

om der er problemer med mobning mobning på en skole eller i en klasse i i samarbejde med dansk center for

også udarbejdet eksemplariske forløb og vejledningsmateriale i forbindelse med gennemførelse og opfølgning på trivselsmålingerne

arbejde med hele klassens trivsel

vigtig del af den fælles nye skole som opfølgning

på anbefalinger fra en ekspertgruppe om ro og klasseledelse som også blev nedsat som led i folkeskolereformen vil vi i undervisningsministeriet i foråret

offentliggøre en vejledning om ro og klasseledelse som kan understøtte skolernes arbejde med at opretholde og udvikle gode

uacceptabelt uanset om det sker fysisk i klasserummet eller via de sociale medier mobning er jo desværre

noget der er svært at styre og kontrollere det er det også

de sociale medier men det ændrer ikke ved at regelsættet

der er adfærd der kunne tyde på mobning og uanset om det foregår via de sociale medier eller i klasselokalet eller andre steder

en forpligtelse til at gribe ind så hurtigt som muligt der er også udarbejdet en række

hvordan man kan understøtte børnenes viden om at kunne diskutere og arbejde med de dilemmaer der er

i tæt samarbejde med en række organisationer

andet børns vilkår og andre der har lavet et virkelig godt understøttende materiale til den utrolig vigtige diskussion

selv om det foregår via de sociale medier

er det strafbart at fremsætte at fremsætte ærekrænkende og injurierende udsagn eller viderebringe eller i øvrigt misbruge personfølsomme oplysninger og fremsætte trusler

fysiske verden eller via de sociale

det er også strafbart at behandle personoplysninger i strid med persondataloven datatilsynet kan give påbud om at oplysninger på nettet skal fjernes

der er et regelsæt heldigvis for det men det handler også om og det er også intentionen med sfs beslutningsforslag så tidligt som muligt

at man kan sætte ind og der er en række redskaber og og vejledninger til hvordan man kan tage de dialoger i forlængelse af de antimobningsstrategier man heldigvis er blevet bedre og bedre til at arbejde med på den baggrund støtter regeringen ikke sfs beslutningsforslag men jeg håber også at det er tydeligt for både sf og alle

der vil høre debatten her at vi er præcis ligeså optaget

af mobning ifølge de seneste undersøgelser er faldet må man bare sige at

det noget der betyder noget for en hel klasses

vi i fællesskab har en række initiativer der støtter

det er derfor prisværdigt at sf med dette forslag sætter emnet på dagsordenen her i folketingssalen konkret fremsætter sf fire initiativer der skal stoppe mobning for det første skal

for det andet skal den enkelte elev have klageadgang til folketingets ombudsmand hvis skolen ikke opfylder handlepligten for det tredje skal regeringen indsamle nødvendig viden om bekæmpelse af mobning og for det fjerde skal mobning på sociale medier kortlægges og dem der bliver mobbet skal have mulighed for at få slettet det krænkende indhold

over for effekten i at kunne klage til folketingets ombudsmand vi mener at sagerne burde kunne klares bedre i kommunerne og man kan allerede i dag

langt hen ad vejen ønsker det samme her

er venstre positive over for intentionerne i dette forslag da de konservative ikke har

skaber en endnu stærkere folkeskole en folkeskole som er førstevalget for forældrene i hele landet og hvor vores børn og unge bliver så dygtige som de kan men det handler altså ikke kun om nye fag det handler i høj grad netop også om at have fokus på trivsel børn og unge må aldrig føle at de ikke hører til skolen skal være et sted hvor de både lærer og leger hvor de har gode venner og hvor de er glade for at være derfor er vi socialdemokrater også meget opsatte på at komme mobningen til livs ét barn der bliver mobbet er altså et barn for meget jeg har selv haft en tid i folkeskolen og har set hvad det gør ved børn når de bliver udsat for mobning og derfor skal man sætte ind med det samme så derfor er vi fuldstændig enige med sf i hensigten

først og fremmest med nye mål for trivsel i folkeskolen som vi følger op på med ekspertgruppen om ro og klasseledelse som er i gang med at sikre konkrete redskaber til elever lærere og pædagoger med oprettelsen af børnekontoret i to tusind og tolv hvor man har sat øget fokus på netop børn

jo allerede i dag mulighed for at klage til ombudsmanden så gøres der jo også rigtig meget ude på skolerne hvor man tager ansvar for at have en politik på området med en antimobningsstrategi

at skolerne kan løfte det ansvar og den opgave det er nemlig vigtigt at mobning er noget af det der tages hånd om med det samme

derfor ikke får lov til at udvikle sig så selv om forslagsstillernes hensigt er rigtig sympatisk synes vi fra socialdemokratisk side

lovgive sig ud af derfor støtter vi ikke forslaget men vi tager trivslen på skolerne meget alvorligt og vi ser frem til at få den nye trivselsmåling for i år og fortsætte arbejdet

mener socialdemokraternes ordfører at det der i dag er

dag et når man opdager det og man skal heller ikke vente på at man får en afgørelse fra

ombudsmanden det her handler altså om

er et barn der bliver mobbet så skal man tage det alvorligt og det skal man handle på

mobning på de sociale medier

kan virke som en stressfaktor og en psykisk belastning hvor den unge aldrig får sig et frirum det er også ubehageligt at se sit navn svinet til

et billede i en privat eller pinlig situation

på nettet eller at man bliver lagt for had i en facebookgruppe uden mulighed for at kunne få det slettet og måske ved man heller ikke hvem afsenderen er da de ofte

anonymt derfor ser dansk folkeparti også positivt på punkt d

forslaget om at den der bliver mobbet skal have mulighed for at få slettet det krænkende indhold folkeskolerne har de seneste år fået mere fokus på mobning

via en antimobningsstrategi

de trivselsmålinger der er indført med den nye folkeskolereform der skal afdække hvordan eleven har det

det tvinger skolelederen til at handle vi mener

at punkt a i beslutningsforslaget dermed er overflødigt og for vidtgående og det samme gælder

sådan set for punkt b da det vil medføre at ansvaret

som det er i dag har børn også mulighed for at rette henvendelse til ombudsmandens børnekontor

forældrene kan gå til skolelederen og i yderste fald kan de også

henvende sig til byrådsmedlemmerne hvis de har den opfattelse at den pågældende skoleleder ikke

tager de nødvendige tiltag skolerne er et lokalt anliggende og man kunne få den opfattelse at forslagsstillerne ønsker at fratage kommunerne ansvaret for folkeskolerne og centralisere beslutningerne og det ønsker dansk

danske skoleelever og andre sagkyndige med henblik på at kunne samle viden om gode metoder til at håndtere situationer med mobning ser dansk folkeparti som et tiltag der vil være være et af flere værktøjer der vil kunne finde anvendelse ude på de enkelte skoler og forhåbentlig i et stærkt samarbejde mellem skolen og de involverede forældre som sagt er mobning noget vi i dansk folkeparti tager meget alvorligt derfor kæmpede vi også for at få skærpet bekendtgørelsen om fremme af god ro og orden vi havde i folkeskoleforhandlingerne foreslået

er det også utrolig krænkende at man er den der lider det her nederlag og så må tage sit gode tøj og gå vi mener jo absolut at det er den der mobber der

vi også i dansk folkeparti gerne vil sætte fokus på sigter vi imod en beretning i udvalget som alle partier står bag hvor vi kan signalere vigtigheden af at holde fokus på mobning og især hvordan mobning kan minimeres tak

at politikerne laver flere regler nogle gange

handler det om at blive bedre til at få de regler der allerede er

fungere i virkeligheden og vi har jo netop lige sat særlig fokus på trivslen i skolen mobning er børns problem men det er de voksnes ansvar og stop mobning kampagner handler meget ofte om at børn ikke må drille eller mobbe det er vi ved at gøre op med fordi det er de voksnes ansvar

børns vilkår og trygfonden en kampagne om de voksnes ansvar som netop sætter fokus på at mobning skal løses i fællesskab med folkeskolereformen sætter vi os sammen trivsel

vi har haft nogle dygtige mennesker til at

udforme en trivselsmåling som skal styrke skolernes arbejde med elevernes trivsel for eksempel i form af indsatser i de enkelte klasser derudover er det jo allerede sådan i dag at lærere og skoleledere har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder hvis man er bekymret for at en elev er

er også allerede i dag strafbart at fremsætte æreskrænkende og injurierende udsagn true med vold eller viderebringe personfølsomme oplysninger lovgivningen giver mulighed for at lukke hjemmesider eller fjerne bestemt indhold det er også sådan at enhver kan henvende sig til folketingets ombudsmand om en afgørelse som myndighederne har truffet

den behandling man har fået dermed er der

henvende sig hvis det drejer sig om skoleledelsens manglende handling i forbindelse med mobning så vi tænker altså i radikale venstre at det ikke nødvendigvis er rigtigt at lave flere regler men jeg lytter gerne til hvorfor sf mener der er brug for nye regler og måske også til ideer til hvordan vi sammen

er meget vigtigt at vi kommer væk fra det billede som nogle tegner af at der er nogle børn som mobber nogle andre børn

til at det handler om hvordan de er sammen i klassen og i det hele taget hvad

har med hinanden og den voksnes ansvar for at skabe de gode relationer så jeg tænker at det i virkeligheden er

nede en anden synes jeg

nogle indsatser senest her omkring det

indføre en mobbepolitik så så hjælper det så det vil sige at vi

over for et eller andet fænomen som bare vil blive

vi står over for noget som

også indstillet på at indgå i

at få indkredset nogle af de ting som kan være med til at

den højest mulige højest mulige klassekvotient i

i en klasse vi har også set at inklusion også i de tilfælde hvor det ikke er det bedste for barnet

giver nogle mobningssituationer vi kan læse om dem i dagspressen i bladet folkeskolen og andre steder ligesådan med den situation som man har skabt gennem

vikarer og en vikar er altså ikke så god til at løse de her opgaver som

nær sagt beskidt eller dårlig

den måde man indretter skolen på

afgørende for om der foregår mobning så alle de her ting

en anden ting som vi bliver nødt til at have ind omkring det her

om den om den

der har vi jo tidligere på dagen også nævnt muligheden for at elever og studerende bliver omfattet af

medier også at man ude i

i samfundet i øvrigt bliver udsat for nye situationer som vi bliver nødt til at

skulle arbejde med men som sagt

og vi har også en fornemmelse af at der er en god vilje til at søge sammen omkring nogle

og opleve den voldsomme situation det er at blive mobbet men når det gælder børn

nogle særlige forhold gældende

sådan som voksne kan de kan ikke bare vælge en anden skole ligesom vi kan vælge en anden arbejdsplads børn er under udvikling

som varige men resten af livet og så er børn jo ikke født altruister

det her med at behandle hinanden ordentligt er noget man skal

skal lære at omgås hinanden på en måde så man ikke skader hinanden

forældrenes rolle er fuldstændig afgørende når vi taler om mobning

alle de regler som jo altså ikke

er noget man skal lære af sine forældre i familien lærer man de grundlæggende spilleregler og uanset at skole og børnehave godt kan forsøge at træde til især for de børn

man bare sige at skolen og børnehaven ikke kan overtage den rolle som forældrene har det kan ikke

er det vigtigt at de voksne griber ind i dag er det sådan at når der sker

der ender med at flytte skole det er sådan en praksis vi har fået det er en kultur vi har

at sådan bliver det ofte

forsøge at indrette det sådan at

det barn der bliver mobbet at flytte skole og skulle starte forfra det er et stort ansvar at pålægge den enkelte og der kan

godt være situationer hvor man udmærket godt ved hvem det er der starter balladen hvem

udløser det og så er det

det barn der af skolen

udpeges til at flytte skole man må tage fat i forældrene og sige i må

her barn skaber nogle problemer som vi har forsøgt at løse men det er ikke lykkedes noget andet er at

eksempel antisemitisme som vi har diskuteret i et samråd her for nylig antisemitisme

da vi diskuterede det i det åbne samråd sagde ministeren at det i en grad går ind under en mobbeproblematik

skal man have nogle helt andre handlingsplaner for det er nogle ting som er alvorlige

kan have nogle kæmpe implikationer for civilsamfundet så det skal man adressere særskilt

i en lærerstand skelner mellem drilleri og mobning

det sociale fællesskab det må man gerne men hvor går grænsen

i skolegården det er en helt almindelig del af det at blive voksen men når det går

i egentlig vold og trusler slag spark måske endda at have en kniv med i skole

lokalt og der må jeg bare sige at sf og liberal alliance ser forskelligt forskelligt på hvordan man løser problemer der handler om medmenneskelighed der handler om relationen mellem mennesker og der er

af de mobbeproblematikker der er skal løses ved at der er nogle rigtig dygtige skoleledere og nogle dygtige lærere jeg tror ikke på det her med at de her

løser noget som helst skolerne er så forskellige så det handler altså om lokalt lederskab og

og at vi allerede har gjort

ikke opfylder deres pligt til at handle for nogle skal jo handle nogle skal jo se de børn

ikke at være en af de populære det er ikke sjovt at stå op hver morgen og vide at i dag vil jeg også blive drillet

riisager også siger at der er forskel på drilleri på mobning på en lidt løs omgangstone

køre i skolebussen og skulle høre på at der er

et kor der sidder og siger klamme sæk

og der er ikke nogen voksne der griber ind det er også

gå i skole som passer sine ting

en af de største ikke en af dem der klarer sig bedst på fodboldbanen og når han rækker hånden op og gerne vil svare på et stillet spørgsmål kommer det nede

fessor fessor det bliver også sagt når han forsøger at klæde om til idræt og det bliver også sagt på cykelturen hjem denne mobning har nogle meget voldsomme konsekvenser og for manges vedkommende

forfølger det dem jo langt ind i voksenlivet og det er meget traumatiserende og det er også meget nedbrydende

udsat for mobning er der i dag rent faktisk i virkelighedens verden ikke noget sted at klage til hvis ikke skole eller forældre skrider til handling børnene har ingen ret til at få løst

problem som for manges vedkommende påvirker dem langt

derfor er det jo at jeg og sf synes at vi bliver nødt til at tage ansvar og samarbejde det er der også mange af ordførerne der nævner nu ja vi skal samarbejde og det skal børn skole forældre organisationer

valgt at fremsætte det her beslutningsforslag som netop lægger op til samarbejde men vigtigst af alt

stå i en situation hvor de ikke har nogen steder at gå hen og få hjælp eller hvor ingen ser dem eller hvor ingen tager dem alvorligt

få strammet op på lovgivningen og ja der er lovgivning og nej svaret er ikke altid mere lovgivning men i hvert fald at få strammet op på den lovgivning der er

det tydeligt fremgår at skolerne har en handlepligt over for mobning på skolen og at en skole derfor

tilfælde hvor skolen ikke har reageret heller ikke efter gentagne gentagne henvendelser fra både børn og forældre og det er fuldstændig uacceptabelt skolerne har pligt til at skride til handling det var det ene det andet er at

skal en elev som er blevet mobbet eller krænket have mulighed for at klage til folketingets ombudsmand i dag har børnene simpelt hen ikke juridisk mulighed for at klage det må bare ikke ske at et barn står uden mulighed for

voksne har mulighed for at klage og søge om hjælp når vi på vores arbejdsplads bliver udsat for mobning krænkelser og så videre børnene har og skal også have en ret flere har nævnt at man jo kan gå til

men i den virkelige verden er det ikke det der opleves blandt andet fordi man ikke oplyser børn og

er en mulighed vi ved det blandt andet fra børnetelefonen som jo hver eneste dag modtager

via samarbejde og via deling af erfaring på tværs af organisationer og institutioner og i den forbindelse

enig i udlægningen fra fru merete riisager

der er mange ting liberal alliance og sf er uenige

ansvar at være med til at tage hånd om eleverne

det er der slet ikke nogen tvivl om forældrene spiller en stor rolle i bekæmpelsen og i forebyggelsen af mobning de skal også inddrages og ikke mindst informeres om hvordan man som forældre kan og skal håndtere det hvis ens barn bliver mobbet eller hvis ens barn er den

mobning af børn og unge på digitale og sociale medier og konsekvenserne

skal kortlægges der er også flere af ordførerne i dag der nævner at det

og det holder aldrig op digital mobning er et stort og stigende problem samtidig med at flere og flere børn og unge dagligt anvender de sociale medier

er mobning så at sige flyttet med fra skolegården til internettet og den er ikke kun flyttet mange tilfælde af mobning på nettet er blevet et supplement til den mobning der foregår i den fysiske verden det vil sige

få en pause fra mobningen når nu internet og de sociale medier er med overalt

kom inden for døren stoppede det dér så er mobning nu flyttet med hjem

sørget for at de som er blevet mobbet på sociale medier skal have adgang til at få slettet det krænkende indhold så det ikke kan forfølge dem senere i livet

eventuel flytning til anden skole

drøftelsen her og også for den opbakning der er til at vi skal drøfte denne sag videre i udvalgsarbejdet det er

som desværre afviser vores forslag

når det ikke sker når nu vi har en lovgivning når nu vi har paragraffer når nu vi ved at skolebestyrelserne skal lave en antimobningsstrategi alt

og hvordan varetager og sikrer de børns rettigheder som bliver krænket og

elholm fra venstre der nævner at der er en del ligheder

og det skal vi gøre af hensyn til de børn som det her handler om og det handler lige præcis om at få skabt noget mere viden og få lavet en seriøs udvalgsbehandling på området fru annette lind fra socialdemokratiet nævner også det at vi skal diskutere det og også gøre det

jo gøre det herfra at alle børn har ret til at klage at alle forældre har ret til at klage det er skolelederens ansvar og man skal handle på det man kan ikke

i hvert fald gerne sige her nej på ingen måde det er vi slet ikke men vi er ude på at man kommunalt påtager sig det ansvar der hører sig til og også gør det

som nævner de voksnes ansvar og lederens ansvar

hen broderes det skal hænges op alle steder pas på her bliver skabt mennesker det skal stå over enhver skoledør og det skal lederen hver dag

nævnte den tidligere drøftelse vi har haft i dag om en undervisningsmiljølov og

vil hilse velkommen at også børn får en arbejdsmiljølov

liberal alliance ser meget forskelligt på

det er der men der er også noget vi ser ens på og det er lige præcis samarbejdet og få forældrene med ind i det her

og det håber jeg meget på opbakning til

drøftelsen her i dag giver grobund for at vi kan få en seriøs konstruktiv drøftelse til gavn for de her børn som vi jo alle sammen kerer os om

det begreb omfatter metro letbaner og s tog og dermed tilpasser lovforslaget reglerne så vi tager højde for blandt andet de kommende letbaner som jo kommer i aarhus

dertil kommer en række øvrige mindre justeringer af jernbaneloven

og godsbaneoperatørerne de kommende år kan få det fulde udbytte af de meget omfattende investeringer vi netop foretager i jernbanen alt i alt er lovforslaget udtryk for et godt skridt fremad

gerne have flere til at benytte sig af toget hvad enten det er passagerer der skal ud at køre eller det er gods hvor vi gerne skulle

har været en masse knopskydninger i forhold til regelændringer eu direktiver og andet

hen samler op på alle de forskellige ting har været ændret undervejs så vi får en samlet lov der sikrer der er styr på alt det med dansk jernbanedrift

en række forskellige eu regler der bliver skrevet ind

vi har taget højde for i forhold til at sikre et bedre samarbejde

ikke skal til at have nye lokomotivførere

er et nyt signalprogram men at man har fælles signalprogram det handler også om

har vi jo været historisk ambitiøse og glad for at venstre bemærker at vi fra regeringens side har været så ambitiøse i forhold til letbaner og udviklingen af den slags for det skal der selvfølgelig også tages højde for i

så også har en jernbanelov der dækker det her område hvor vi har været så ambitiøse i

samfundsinteresserne betyder at der skal ske noget

i forhold til at sikre at almenvellets interesser får lov at ske fyldest uden at den enkelte borger bliver krænket på sin

hundrede og seks sider sider kan anses for at være brugervenligt et nyt begreb som bybaner indføres

som har visse fællestræk der indføres en særlig definition på letbaner som afgrænses i forhold til

letbaner både kan køre i eget

i vejen efter færdselslovens regler

servicefaciliteter herunder vedligeholdelsesfaciliteter klargøringscentre samt regler for

har støttet op om og så er det gældende ret

videreføres det er en lov der har nogle år på bagen og en gang imellem skal vi jo opdatere lovene sådan at de stadig

giver mening den væsentligste nyskabelse i loven er at man nu indfører nogle paragraffer om letbaner moderne sporvogne som der er ved at blive bygget en masse af i danmark og det er selvfølgelig helt naturligt

landets jernbanelov nu også indeholder den her nye form for jernbaner som bliver bygget rundtomkring aktørerne inden for jernbaneområdet har været inddraget i arbejdet med den opdaterede jernebanelov og der er positive høringssvar

er grund til at rose transportministeriet for et stort arbejde med at modernisere den her lov

samarbejde med de forskellige aktører

nemmere at forstå for borgerne

er fantastisk flot at ministeriet har

ser firkantet og klart ud og det er faktisk ikke så nørdet som man skulle tro når man kaster sig ud i det for første gang høringssvarene viser jo også

har forsøgt at løse det sådan relativt klart så for mig at

virker det som om ministeriet har ramt ret

den måde som man nu bliver nødt til

vi nu får en ny definition på bybaner

interessant at vi har fået klarhed over hvad havarikommissionen skal beskæftige sig med og hvad ekspropriationsmyndighederne skal beskæftige sig med og også at de er enige

gør opmærksom på at der stadig forekommer upræcise vendinger og formuleringer for enhedslisten er der især tre ting i forslaget der påkalder sig vores interesse det er havarikommissionen det er jernbanenævnet og det er jernbanegodset det er betænkeligt at jernbanevirksomheder

ic4 tog støder sammen under rangering det kan bidrage til at svække den generelle jernbanesikkerhed indførelsen af egenkontrol i

fødevarebranchen viste sig at være et tag selv bord og hvorfor skulle jernbanevirksomheder være anderledes man skal ikke friste folk over evne så derfor anbefaler enhedslisten at det udgår af lovforslaget i flere høringssvar rejses der kritik og den er sammenfaldende med den kritik enhedslisten rejste ved behandlingen af

nærmere bestemt i spørgsmål seks

det problematiske i at jernbanenævnet ikke er fuldt uafhængigt

man bor også på samme postadresse det er problematisk at jernbanenævnet behandler sager

hvor der kan opstå tvivl om habiliteten dette underbygges underbygges af for eksempel captrainsagen vedrørende tønder tinglev banen i december to tusind og elleve samt dørlukningsproceduren på kystbanen i november to tusind og elleve

uafhængighed nævnets arbejdsbyrde forøges

flere økonomiske ressourcer og det skal have mere personale i stedet er man gået den modsatte vej og har

i de senere år nævnet skal endvidere

sikkerhedsmæssige kompetencer så det kan behandle klager over trafikstyrelsens sikkerhedsafgørelser samtidig ønsker vi at klageadgangen opretholdes

der ikke er eu retslige krav derom indbringelse af klager til domstolene er både dyrt og langsommeligt og vil erfaringsmæssigt afholde nogle fra at klage over kritisable forhold jernbanegodset især det indenlandske behandles stedmoderligt vi har således ikke fået afklaret om der kan køre godstog på den kommende billundbane

til den nye terminal i hirtshals det gælder om at sikre adgang til terminalerne

ensartede takster baseret på de tilbudte faciliteter problemet er ikke af ny dato så det er påkrævet at der omsider findes en løsning især når det nu viser sig

af jernbanegodset er i vækst og at mange godskunder efterspørger alternativer til lastbilerne enhedslisten anbefaler at terminalerne lægges under banedanmark

til en virksomhed der ikke selv er operatør for derved at sikre alle brugere en ikkediskriminerende adgang endelig vil vi anbefale at bestemmelsen i § en hundrede og to

mulighed for at gennemføre eu direktiver og fastsætte supplerende regler vedrørende eu forordninger på jernbaneområdet

transportudvalget og europaudvalget der er mange gode ansatser i forslaget så vi er bestemt ikke afvisende over for det men vi finder også at ovennævnte forhold gør det svært at stemme ja til forslaget som det ligger der enhedslisten vil stille spørgsmål til ministeren og så ellers afvente hvad der sker under udvalgsbehandlingen

at læse og for eksempel opererer man nu med begrebet bybaner for s tog metro og letbaner de fleste ændringer vedrører implementeringen af eu regler på området herunder ikke mindst muligheden for en bedre markedsadgang når eu ruller de såkaldte jernbanepakker ud selv om det ikke går så hurtigt

udbudskrav overalt i europa skal vi naturligvis sikre de lovgivningsmæssige rammer det er nok heller ikke her vi ser de største barrierer for udbud med lavere priser og en højere service det ligger snarere i tekniske finurligheder

bane og materiel i køreplanlægning og organisatorisk afhængighed af dsb som lige er blevet

livsforlænget med ti år det skal ikke være nogen hemmelighed at vi synes at det er ærgerligt at vi nu kan konstatere at gamle østlande som polen rumænien og ungarn har mere udbudt

og at de europæiske togoperatører betragter danmark som det mest lukkede jernbaneland i europa og et af de mest lukkede i hele verden det har en topchef

af de områder som regeringens egen produktivitetskommission peger på som det mest effektive hvis man vil effektivisere den offentlige sektor den nuværende struktur og for eksempel fortolkning af moms på passagertrafik favoriserer at dsb selv vedligeholder alt materiel en ændring af momsreglerne vil medføre prisstigninger på fem og tyve

siger dsb og det får bare lov at stå uimodsagt

i forvejen har nogle af de allerhøjeste billetpriser i verden det har vi så vel at mærke selv om de stort set kun udgør det halve af den faktiske pris nej man må sige

er nok med en moderniseret jernbanelov vi skal også have markedsliggjort og reorganiseret hele sektoren før vi får et mere forbrugervenligt produkt lad os håbe at det kan ske efter et valg men

lovforslaget gennemfører så yderligere åbninger af markedsadgangen i forhold til servicefaciliteter herunder vedligeholdelses og klargøringscentre der indføres et nyt begreb der omfatter både metro

vi hæfter os ved at de regler der gjaldt for ekspropriation videreføres

nogen forringelse af nogen art i den retning skulle man gøre noget

samlet set til gavn for passagerer og operatører og der er ikke nogen negative konsekvenser der er en lille hage i lovforslaget nemlig jernbanenævnets

sekretariatsbetjening som foreslås varetaget af trafikstyrelsen som er en af de myndigheder hvis afgørelser er underkastet jernbanenævnets

det er jernbanenævnets opfattelse at sammenlægningen af nævnets sekretariat med trafikstyrelsen

hvor trafikstyrelsen administrerer regler som er omfattet af nævnets kompetencer som enten administrativ klagemyndighed eller tilsynsmyndighed

ser jeg frem til udvalgsarbejdet og vil stille et spørgsmål til ministeren og det gør jeg så her

man fortsat mener at det er lovligt at det er hensigtsmæssigt

at det er lovligt men er det hensigtsmæssigt er det ordentligt er det fornuftigt at vi gør det eller kunne vi have vandtætte skotter og fuldstændig isolerede forhold så man ikke kan beskyldes for indspisthed det vil vi lægge op til og det vil vi forfølge

otte og halvfems og der er hen over de sidste femten år sket en større udvikling på jernbaneområdet eksempelvis er eu reglerne løbende blevet indarbejdet i loven der således er ændret mere end ti gange i perioden og de mange ændringer har medført at loven er blevet

så delvis uoverskuelig og i hvert fald ikke særlig brugervenlig så da vi samtidig har skullet implementere eu direktivet om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde som regulerer en række grundlæggende forhold på jernbaneområdet

at foretage den her gennemgribende modernisering af loven størstedelen af lovforslaget er en videreførelse af gældende ret men bestemmelserne er forenklet og moderniseret så loven samlet set er mere forståelig og dermed også meget meget gerne skulle være nemmere at anvende i den her proces har jernbanebranchen været inddraget

har været foretaget en branchehøring og der har også været foretaget to offentlige høringer af lovforslaget og tilbagemeldingerne derfra er overordnet set

at man er tilfreds med at loven er blevet mere brugervenlig eu direktivet om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde søger

fremtidige udvikling af og adgang til jernbanenettet med lovforslaget åbnes der yderligere for jernbanemarkedet i forhold til adgangen til jernbanerelaterede servicefaciliteter

kan få adgang til faciliteter som for eksempel vedligeholdelsesfaciliteter og klargøringscentre og de tjenesteydelser der findes der samtidig udvides lovforslagets ansøgerbegreb så andre end jernbanevirksomheder kan søge om at få infrastrukturkapacitet for at imødekomme regler fra eu

giver lovforslaget jernbanenævnet flere opgaver og beføjelser jernbanenævnet gennemfører markedsovervågning fører tilsyn med

jernbanenettet afklares

tager lovforslaget højde for den seneste meget meget positive udvikling på jernbaneområdet inden for bybaner altså metro letbaner

som jo har en række fællestræk

sammenhæng med det indføres en særlig definition på letbaner det gøres for at afgrænse letbanen i forhold til anden skinnebåren trafik på jernbanerne og letbaner udmærker sig jo ved at være skinnebåren trafik som både kan køre i vej efter færdselslovens regler og i

det er hensigtsmæssigt at bybaner beskrives nærmere da det forventes at bybaner får en større betydning fremover og

ganske få år nemlig at vi vil have et land hvor der er letbaner

til gavn for indbyggerne de steder hvor de har

samler også de generelle regler om ekspropriation til jernbaneanlæg i jernbaneloven bestemmelserne findes pt i nitten fem og tres loven om ekspropriation

for jernbanen videreføres og moderniseres der bliver i disse år investeret massivt i jernbaneinfrastrukturen og på den baggrund

blive nødvendigt og det er derfor vigtigt at sikre klare hjemler

og selvfølgelig i fuld overensstemmelse med grundlovens § tre og halvfjerds om ejendomsrettens ukrænkelighed vi får dermed et bedre overblik

lov på det her område

frem til at det vil være ønskeligt at jernbanenævnets formand er dommer

formanden har de fornødne juridiske kvalifikationer og samtidig

formand bør det stå i loven jeg ser frem til den videre behandling af forslaget og jeg er naturligvis rede til at besvare spørgsmål